hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer

lars christian lilleholt jens joel mikkel dencker andreas steenberg per clausen villum christensen og mike legarth forespørgsel nummer

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

bliver forbedret helt konkret bliver det nu op til transportministeren frem for de to kommuner

gennemføre en supplerende vvm altså en

vurdering af virkningerne på miljøet

vil man fremover skulle lave en sammenhængende og generelt fastsat regulering

er ved metrobyggeriet i stedet for som det har været hidtil at hver enkelt

byggeplads for sig har skullet reguleres individuelt efter miljøbeskyttelsesloven reguleringen af forurening og

udstedes som bekendtgørelser og det er også noget som transportministeren

til opgave og det skal så baseres på resultater af den supplerende vvm og de politiske beslutninger der træffes i københavns kommune

tilsynet med selve

som jeg nævnte indledningsvis

ikke længere finde anvendelse og det

de borgere som er naboer til byggepladserne

gener som der jo er ved at være nabo til en metrobyggeplads og der bliver også

midlertidig genhusning bedre muligheder end der er i dag og som noget ret centralt sikres det at hvis man

er lige vidt hvis man vil ud og og kompensere ved for eksempel at flytte et andet sted

et rigtig godt lovforslag men når vi står her i dag må man jo også sige at det

egentlig er ærgerligt at vi står her i dag for

metrobyggeriet gik i gang det har mildest talt ikke

at se på at det har været så vanskeligt for københavns kommune til dels

kommune at følge landets lovgivning

vi taler altså blandt andet om danmarks største kommune som har rigtig mange dygtige embedsmænd siddende

at strikke en lovgivning sammen som er så kompliceret

naboer dygtigt bistået af advokater at stikke

den ene kæp i hjulet efter den anden på metrobyggeriet så må vi altså også konstatere at den lovgivning vi har

den her sag som et eksempel på at

så det bliver mere klart hvad man har af rettigheder som som nabo og hvad man har af

muligheder som som bygherre jeg kan godt forstå at at mange naboer til metrobyggeriet føler sig kørt over jeg kan godt forstå at mange af naboerne synes

har været en meget mærkelig proces og det er ikke noget der

tjener vores folkestyre men nu

rose den nye transportminister som jeg synes har taget

til en af metrobyggepladserne det tror jeg sådan set var et godt initiativ

give noget troværdighed og som var med til at vise at man tager naboerne alvorligt men omvendt må vi jo altså også sige at det er et kæmpestort

i københavn siden christianshavn i sin tid blev anlagt det er et kæmpe projekt og hvis

vil det være til stor skade og gene for danmarks hovedstad det vil betyde at de

ulemper der er ved byggeriet store lastvognstransporter og så videre vil komme til

at trække ud og det vil alt andet lige

for flere mennesker end det vil hvis vi bliver færdige med byggeriet

jeg kan ikke adressere dem alle sammen for så mange har der været

at det her skulle medføre øget øget natarbejde og øget døgnarbejde det er altså ikke tilfældet

vil komme fremover det ændrer ændrer loven

vedtaget loven jeg vil også godt opfordre transportministeren til at man sammen med metroselskabet og de to kommuner

oplysningsindsats ved de enkelte

byggepladser så vi kan få nogle af de her

myndighederne hos mange naboer det kan

i hvert fald gøres en indsats for at få øget øget informationsindsatsen

i forligskredsen sætter os sammen

en drøftelse efter førstebehandlingen så vi kan se om der eventuelt skulle

være anledning til at foretage justeringer i i den lov som

forskellige klagesager ved natur og miljøklagenævnet

de har faktisk retten på deres side det er metroselskabet der er blevet underkendt det er københavns kommune der er blevet underkendt er det så ikke et underligt udsagn at komme med

at københavns kommune har begået de her fejl om man så må sige med vilje jeg ser det snarere som et udtryk for at den lovgivning som er altså er ekstremt kompliceret og har været meget meget vanskelig at håndtere naboerne har selvfølgelig været i deres fulde ret til

at benytte den klageadgang der har været

til billedet at den klageadgang man er sikret gennem grundloven til at gå til domstolene jo stadig væk er er der ikke nogen der går ind og piller ved

i folketingssalen men det var ikke nogen bebrejdelse af naboerne sådan

fuld forståelse for at man som nabo vælger at bruge de

muligheder man har for at dæmpe generne ved sådan et stort

var projektet så hvem er det egentlig der har skylden for de forsinkelser er

ikke metroselskabet og hvorfor skal naboerne så bøde

det er naboernes skyld naboerne har brugt nogle muligheder

har medført de her her store forsinkelser eller kan medføre de her store forsinkelser

så kan vi vælge at sætte os ned og sige

til tiden og helst også til prisen og så er det at sørge for ordentlig kompensation til naboerne og det handler ikke så meget om

det er langt de fleste der har det sådan at den københavnske metro er helt fantastisk et kæmpe løft af den kollektive trafik

vi for år tilbage kunne kigge misundeligt på englænderne i london der havde undergrunden har vi pludselig også noget der kan måle sig med det noget der er fantastisk noget der kan transportere os hurtigt på kryds og tværs af vores fantastiske hovedstad

er vi også mange der glæder os til at få metrocityringen på plads det er et fantastisk projekt et projekt som binder københavn langt bedre sammen

det er rigtig rigtig flot og jeg tror vi er mange der glæder os til at vi kan stå på københavns hovedbanegård og det næste øjeblik på

enghave plads eller på trianglen det bliver rigtig godt

til at larme og det kommer til at støje og det kommer til at være træls

det er der også mange naboer der har oplevet jeg tror at vi alle sammen der er herinde i folketingssalen kan føle med de naboer

rigtig rigtig træls at være i deres situation når det er at der er en stor boremaskine

forstå på ministeren da vi fik en kop kaffe før at lige i øjeblikket lige her i talende stund er boremaskinen lige neden under magasin

er folk der står og handler ovre i magasin

summer nedenunder og folk tænker holder det nu er det nu godt og så videre

ingen tvivl om at de her ting skal være i orden der skal være gode kompensationsmuligheder der skal være hjælp til at blive genhuset der skal være andre ting der er i orden og det er det som man gør med det her lovforslag

skrev man ind i loven at den til enhver tid siddende minister

hvis det er at projektet bliver forsinket der er det altså at jeg synes at vi må takke den nuværende transportminister

handsken op og gjorde noget ved det her og sikrede at vi kan færdiggøre det her metrocityringprojekt i overensstemmelse med de forudsætninger der var da vi lavede loven i sin tid og at vi sikrer en langt mere målrettet hjælp til de naboer der sidder derude og selvfølgelig er bekymret over at deres nattesøvn bliver forstyrret at det larmer og støver og andet

vi skal jo lige være opmærksomme på at det er alle partier i forligskredsen med undtagelse af det konservative

som sprang fra som er med i forhold til det her det vil sige det er næsten alle partier i folketinget der er enhedslisten som

sin tid var helt imod at få en metro enhedslisten som ellers normalt går ind for bedre kollektiv trafik sagde at

der springer vi over vi vil hellere have nogle busser hvor man kan stå op og blive rusket rundt og alverdens ting det ved vi

bredt i folketinget opbakning til det her og der er vi glade for at det lykkedes transportministeren i tæt samarbejde med både

at få lavet den her aftale som på rigtig god vis hjælper de her naboer der er berørt de kan få op mod tyvetusind kroner hver eneste måned som kompensation hvis det er deres lejlighed er udsat eller man kan få hjælp til at blive genhuset og som også

er der blevet taget det sociale hensyn at man ikke kan blive modregnet i

for eksempel kontanthjælp eller andet det er

for bedre kollektiv trafik og et mere sammenhængende københavn som metroen giver kan sikres med det her forslag metrocityringen kan realiseres mere til tiden og de naboer der har været bekymret og følt sig generet får en udstrakt hånd og bedre mulighed for hjælp det synes vi fra socialdemokratisk side er rigtig godt og vi takker de partier der er med til at bakke det

overskridelser af de normalt anbefalede støjgrænser fra både

who og fra embedslægen så der er tale om sundhedsskadelig støj

der er tale om at opholde sig i støj

få sin nattesøvn forstyrret i årevis om jeg så må sige

hvordan det indvirker på hele ens måde at fungere på

på ens helbred på ens livskvalitet så jeg forstår ikke at socialdemokraterne

se bort fra de folk

ganske almindelige beboere i den her by som rammes af

op mod tyvetusind kroner om måneden

eller at man kan få hjælp til genhusning det vi er allermest optaget af er jo at sikre at når vi skal lave så ambitiøst et projekt som vi glæder os til ja

folk der kommer til at lide nød undervejs selvfølgelig også

og det er det vi sikrer med det her lovforslag det er et skridt i den rigtige retning det er en håndsrækning til de her naboer men når det så er sagt

man gerne vil være foruden men når det er at det er overstået

til noget derfor tror jeg at der er rigtig mange der har det på den måde at det var godt at man ikke lyttede til enhedslisten

byggede metroen og lyttede til de partier

af de høringssvar der allerede er indkommet og

rejses tvivl om de støjmålinger som jo ligger til grund for tildelingen af kompensation eller for retten til genhusning hvor det jo kun er dem der rammes

støjmålinger som ligger til grund for

en pegefinger eller et øjenbryn man

får ret til

tilmed lavet en ny vvm undersøgelse hvor man skal vurdere virkningerne på miljøet netop for at være helt sikre på at der er styr på tingene at vi ved hvad det er vi taler om at folk kan være trygge ved de målinger der er vi er meget optaget af de her ting og vi sætter tid af til

sår tvivl om vores målinger vores

meget ydmyge og vi ved at vi er nødt til at lytte til de mennesker der har skoen på for det er dem der ved hvor den trykker

borgerne skal behandles ordentligt der er nogle som har været udsat for et urimeligt støjhelvede og de skal hjælpes det er vi optaget af men vi synes også det er et stærkt projekt med den her metro og vi er glade for at enhedslisten ikke fik det som de ville

den støj de er udsat for og øger muligheden for at

for for støjgener men også en mulighed for genhusning samtidig

den kompensation man får og man bliver heller ikke modregnet i eventuel pension

metoder som jeg ikke har set endnu

det vil genere nogle mennesker og der prøver vi bare at komme de borgere i møde med den her lovgivning og gøre det bedre for

vil være et kæmpe aktiv for københavn og for alle de mange mennesker

jeg ved jo i hvert fald at enhedslisten

kollektive trafik så

ende med at blive en

også meget glad for at der bliver den her ekstra vvm

sikkerhed for at det er de rigtige støjmålinger

og der kan man jo altid rejse rejse tvivl om om det er de rigtige støjgrænser men det må vi selvfølgelig kigge på hvis der er klager over det og så må man sørge for at

gøre det bedre for de borgere i københavn der føler sig plaget af støjen fra

at være fortaleren for den lille mand for befolkningen osv og nu kommer der en række høringssvar

det kan du da roligt regne med men

de støjkort man anvender

christiansen så villig til at rejse det her i forligskredsen og sige det kan vi ikke leve med

man kan opnå den erstatning man er berettiget til jeg kan ikke selv gå ud og vurdere de støjmålinger det tror jeg mennesker der er klogere end

men selvfølgelig skal det da være

man

folks huse og gårde og alt muligt andet for at gøre plads til vejen

skal man jo ikke når man bygger metro fordi den er er under jorden det betyder jo at

op og ned ad det byggeri mens

men vi kommer desværre ikke udenom at det kommer til at støje og folk skal jo netop bo der hvor det støjer fordi det er det der er hele meningen med metroen

til tidligere har der udviklet sig en praksis hvor man kan klage til natur og miljøklagenævnet med opsættende virkning for de tilladelser byggeriet har fået derfor er metrobyggeriet blevet forsinket

byggeriet kan ikke gennemføres inden for den tidsplan

hvis det fortsætter på den her måde med alle de klager metroen er finansieret på den måde at metroselskabet har optaget et lån og det lån skal så betales tilbage med billetindtægterne derfor er det ikke ligegyldigt hvornår metroen bliver færdig fordi på et tidspunkt skal man jo til at afdrage på gælden og det kræver at billetindtægterne begynder at rulle ind ud over det er det

jo med til at udvikle københavn vores hovedstad

ikke helt ligegyldigt hvornår det her byggeri

afskaffer vi klageadgangen og vedtager i stedet for

for at få bygget metroen

udvider vi borgernes rettigheder til erstatninger genhusning og mulighed for at komme af med deres bolig hvis man ønsker det vi laver en ny vvm undersøgelse af miljøpåvirkningerne og støjpåvirkningerne og borgerne vil få erstatning ud fra et worst case scenarie for larm og støj i stedet for faktisk målt støj

tilfredse med at borgernes mulighed for økonomisk erstatning eller genhusning øges og at grundlaget for udstedelse af erstatninger bliver bedre

er borgernes erstatning også blevet sat i bero når der har været opsættende virkning i forbindelse med klagerne derfor har klagerne ikke kun skabt usikkerhed for selve byggeriet men også for de mennesker som gerne vil have deres erstatning eller mulighed for at bo et andet sted mens larmen står på det får vi skabt klarhed over nu vi mener at

og samtidig give mennesker der er støjramte gode og klare muligheder for erstatning eller genhusning og derfor kan vi med glæde støtte

til ved at læse lovforslaget og også den supplerende vvm redegørelse

meget meget vide rammer

helt afgørende når man får så meget elastik som man gør dels med lovforslaget

fra støjhelvedet

regeringen

noget estimat på hvor mange

kompensation eller ret til genhusning end

vi nu vedtager en lov her i folketinget

komme i gang med med at få givet folk erstatning er jo folk der har troet at nu skulle de have erstatning eller blive genhuset og så er

så nu kan folk få at vide hvad de kan få og

ved at køre dem over eller fratage dem klageadgangen og også den opsættende virkning

at at man

så at sige værner uretten

indtil nu giver det ikke det radikale venstre nogle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder når man sådan lige pludselig siger nu skal vi have det gjort færdig væk med beboernes retsgarantier og

natur og miljøklagenævnet man kan jo klage til os man kan stemme på enhedslisten som åbenbart er imod metroen eller imod at det her kan blive færdigt

meget meget bredt flertal herinde der siger at nu vedtager vi en lov

mulighed for at støje men samtidig får borgerne nogle meget meget gunstige ordninger op til tyvetusind kroner skattefrit

hvert fald hvis man kigger uden for københavns kommune så jeg synes

løft for hele københavn blandt andet er det da på tide at der kommer fair ordninger for kompensation

hvor dårligt man fra starten har grebet dialogen med beboerne an jeg vil også sige at

fremover skal være sådan at vi selvfølgelig tager alle henvendelser fra borgerne alvorligt der må for eksempel ikke kunne stilles berettigede spørgsmål til støjmålingerne borgernes retssikkerhed skal stå på et fast fundament

også at vi skal være skarpe på at de forsinkelser som alene skyldes

hos entreprenøren ikke skal tørres af på borgerne

klare rammer for metrobyggeriet og det er det vi nu sikrer med det lovforslag

ikke være tvivl om at vi samtidig skal tage naboerne

for meget støj kan faktisk gå hen og være sundhedsskadeligt og det er klart at det for nogle beboeres vedkommende gør det noget nær umuligt at bo

vi ikke bare have klare rammer for byggeriet men også sikre en fair kompensation og rimelige muligheder for at blive genhuset med lovforslaget bliver erstatningerne bedre idet erstatning fremadrettet vil blive givet på grundlag af den tilladte støj og ikke den faktiske støj de beboere som er allerværst ramt får bedre muligheder for genhusning og der indføres samtidig mulighed for at man i visse tilfælde kan komme af med sin bolig endelig vil modtagelse af kompensation som følge af byggeriet ikke indebære tab eller nedsættelse af offentlige ydelser

i alt vil den her nabopakke koste i størrelsesordenen tre hundrede million kroner og vil dermed bidrage til at hjælpe de mange naboer der desværre er hårdt ramt af

så stort et byggeri som cityringen som jo af gode grunde

tættest befolkede bydele samtidig må vi erkende at det ikke er

fortsætte byggeriet med de nuværende retslige rammer hvis vi gør det vil byggeriet blive forsinket og koste skatteborgerne mange milliarder kroner ekstra det er ikke holdbart

en interesse i at få anlægsarbejdet færdigt så hurtigt som muligt og det gælder som bekendt også mange af de naboer som bor op ad byggeriet i dag og som jo også ønsker en hurtig åbning af en metrostation tæt ved boligen vi har netop nu brug for at styrke den kollektive trafik i københavn og

klare rammer for anlægsbyggeriet så vi kan blive færdige så hurtigt som muligt og dermed få udbygget

grundlæggende

radikale ordfører gjorde at nu vedtager vi det her i folketinget ja men det er vel godt at man her i landet trods alt kan få en en uvildig domstols eller domstolslignende afgørelse ligesom man kan

deltager i det her vi er vel enige om at det vi snakker om den støjpåvirkning som som finder sted

så stort et anlægsprojekt an på en måde hvor man inviterer til en række problemer siden hen hvis man fra starten af

inddraget borgerne fra starten af havde givet borgerne et fundament hvor de kunne se at sådan kom byggeriet til at foregå og de kompensationer

er jeg sikker på at man også kunne have skaffet langt større forståelse for det vi ser ingen vej udenom når vi nu ønsker at metrobyggeriet

skal det ikke tørres af på borgerne men pointen er vel at man ikke altid bare kan forvente at retssikkerhed hænger sammen

det her handler om at få skabt et klart fundament for den fremtidige

til tiden i det omfang det nu kan lade sig gøre for tiden er skredet

at begrundelsen for at gøre den slags ting skulle være at

sikre større adgang til kompensation og genhusning men vi mener faktisk at det er tvivlsomt om det bliver et resultat

det er jo fatalt at man kan begynde

det er jo nogle af de tidligere støjmålinger

med den reelle støjudledning

udvidet adgang til genhusning og kompensation men den bliver så også tvivlsom i og med at man kan

det var ellers det der skulle kunne begrunde begrunde ophævelse af klageadgang af hensyn til fremdriften vi synes det er en panikhandling man foretager fra metroselskabets ejerkreds side projektet er i forvejen forsinket og det er besynderligt at en

man har klaget og det har fået opsættende virkning forsinkelsen

skyldes efter vores mening og vi påpeget rigtig mange gange

den skyldes i i bund og grund også

underbudgettering fordi man fra starten af jo lå ganske betragteligt over de rammer der var sat for udbuddet

man nødt til at lave en supplerende udbudsrunde hvor man jo begyndte at operere med døgnarbejde

i øvrigt overtager risikoen ved forsinkelser på grund af myndighedsbehandling af nogle af de her ting det er

problem man så står i nu i øvrigt uden at transportministeriet har informeret finansudvalget om dette da

fremgår af den såkaldte lorteliste som nogle har søgt aktindsigt i

allerede i januar to tusind og tretten og jeg citerer projektet er ved at være så forsinket at det ikke kan ignoreres det var altså længe før naboerne for alvor begyndte at klage og man fik opsættende virkninger

det er naboernes skyld at tunnelboremaskinen først ankom til nørrebroparken med et års forsinkelse og hvordan kan det overraske at den trange plads ved marmorkirken er

og at det nødvendigvis vil føre til ballade med naboerne og til klager i stedet for at give naboerne skylden for forsinkelserne

og måske mod direktionsgangen for det er helt tydeligt at der ikke er styr på det her projekt og det

set ikke været fra starten af de har ikke formået at skabe det tillidsforhold til som også herre karsten hønge var inde på

og derfor mener vi at der er tale om en panikhandling der er tale om en hastelov hvor man jo altså også udstyrer en af medejerne altså transportministeriet

og det er på trods af at naboerne

hidtil har fået ret i deres klager og at det er

mod gældende love og regler det bliver så et værn mod uretten og det er i strid med århuskonventionen det samme er ophævelsen af den opsættende virkning

som også strider mod den samme artikel i århuskonventionen fordi der rent faktisk står at klager og sagsanlæg

skal kunne tillægges opsættende virkning

domstolslignende prøvelse i og med at man trods alt sikrer en domstolsafgørelse man kan jo heller ikke andet

en sag ved en domstol bliver billig og nem den slags

søgsmål har det jo med at blive både langvarige og dyre og hvordan vil man direkte pålægge

pålægges for store byrder i den forbindelse det

vi mener jeg

indikerer i hvert fald at den udvidede adgang til genhusning og kompensation måske i virkeligheden er lidt illusorisk derfor kan vi

meget dyrere det bliver det under alle omstændigheder projektet er forsinket og

en af grundene til at jeg siger at metroselskabet i bund og grund ikke har styr på projektet det her bliver meget dyrere og vi er parat til at sige

og retssikkerhed og vi vil ikke fastholde naboer i et støjhelvede så må det koste de penge det koster

at man med med en dialog med de pågældende naboer

sikre en omfattende adgang til genhusning og kompensation meget mere end der er lagt op til

kan få projektet færdigt i nogenlunde rimelig tid og uden alt for store udgifter

metrobyggepladserne som føler sig voldsomt generet af det her

opfattes jo i høj grad individuelt

have dat som jo påvirker om en familie skal have ret til genhusning eller kompensation

er med i forligskredsen skyldes det vel egentlig ikke nogen særlige forhold

er at metrobyggeriet har været ude af kontrol klagesagerne har hobet sig op borgernes nattesøvn er blevet forstyrret

det helbredstruende forskellige myndigheders beslutninger er blevet underkendt og leveringsdatoen for cityringen har været lige så usikker

gaudis kirke i barcelona

både i forhold til de retssikkerhedsmæssige forhold og den samlede økonomi og vi læser faktisk lovforslag l

og syv og halvfjerds anderledes end nogle

at der er tale om at man mindsker usikkerheden

det selvfølgelig grundlæggende at borgerne skal kompenseres i overensstemmelse med lovgivning og almindelig rimelighed og tilbud om genhusning og økonomisk kompensation

rammer rigtig godt afslutningsvis synes jeg det er værd

påpege at når vi læser om fordyrelse af projektet på til fire fem milliard kroner og udskudte færdiggørelsestidspunkter til flere år svier det selvfølgelig en del

tager svien til men i dette tilfælde er det hensynet til borgerne som jeg egentlig synes der ligger til grund

i forbindelse med metrocityringen

og deraf følgende klager regeringen har ønsket at sikre at der ikke kommer flere forsinkelser den dagsorden

lovforslaget her er et rigtigt skridt på den vej

at lovliggøre og udvide metroselskabets muligheder for støjende natarbejde og fratage naboerne muligheden for at klage over støjgener det synes vi så ikke er særlig fornuftigt som kompensation forbedres genhusningsreglerne og erstatningerne marginalt principielt synes vi det er en god idé

da vi skulle forhandle den her aftale blev vi smidt ud af forhandlingslokalet af ministeren fordi vi ønskede at man tog en drøftelse med naboerne om de her forhold og det her forslag

været så massive gener og så mange brudte forudsætninger for de naboer der bor tæt på byggeriet at det havde været det eneste ordentlige at gøre

vi er enige i at det handler om at få gjort metroen færdig det vil være til fordel for alle københavnere det er et stærkt

et godt det er et fint projekt men vi lever dog også i et retssamfund og vi mener ikke

kan fratage folk klageretten

vi har også set reaktionerne fra naboerne

har på ingen måde været tilfredse

den ordning der er fundet de føler sig kørt over af systemet

der er en ting der er vigtig for det konservative

invitere til forhandlinger med naboerne og så længe de forhandlinger ikke er foretaget kan vi ikke støtte det her

alle partier i folketinget har tilkendegivet at man er tilhænger af at vi får

at vi får denne udbygning som jo helt rigtigt

i danmarks hovedstad siden christian ivs tid det er det vi taler om her

larmer og støver og støjer

skal vi også når projektet skrider få det

men at alle partier har sagt helt entydigt at man synes det er en god beslutning at få den her metro

nytiltrådt minister fik jeg en

redegjorde for en meget stor risiko som de situationer som byggeriet er kommet i medfører for hele byggeriet

i natur og miljøklagenævnet og og jeg blev orienteret om at de usikkerheder kunne betyde at byggeriet kunne blive flere år forsinket og dermed mange mange mange millioner ja milliarder kroner fordyret som en tommelfingerregel regner man med at for hver måned

hundrede million kroner ekstra hvis ikke vi har en ordentlig

det står sort på hvidt i loven om metrocityringen at den til enhver tid siddende transportminister har et ansvar

fordyrelse på mere end tre procent

begge dele var til stede og derfor var det min pligt ifølge loven at skride ind og derfor er jeg glad for at et meget bredt flertal af

selvfølgelig overholder alle regler i forhold til høringer og den supplerende vvm som også kommer i høring og borgermøder alt foregår på den åbne måde som som

tilbage på sporet igen tilbage til en realistisk tidsplan som ikke kun skaber

tilbage på sporet men også skaber sikkerhed for at naboerne ved hvad de har at rette sig efter

nok så vigtigt jeg har selv været rundt på cykel og tale med en række naboer jeg har både haft møder med dem og

pokkers generende at de lige bor der i den her tid hvor vi bygger den her metro det

de udtryk for og de havde forskellige problemer de sloges med men fra alle

ville det ikke blive overstået i den nærmeste fremtid tværtimod ville byggeriet blive udsat og udsat

er det jo sådan at nogle af klagerne har opsættende virkning og så skal byggeriet stoppe det koster mange penge men det betyder også at

og genhusningsmulighed man har som nabo bortfalder og så

ellers havde planlagt at man skulle lave noget andet i den periode hvor

arbejdspladser i nabolaget nu kommer der styr

fornuftigt og jeg synes det er en fornuftig beslutning vi

nu kan vi bare få bygget en metro så stor en metro under københavn og så er det

sammen ønske at det her store skridt fremad

ser på resten af verdens store byer som vi

metro nogle endda for hundrede år siden og de har

havde fået klaret det med den metro det kan man så roligt sige ikke blev klaret

jeg tror at generationer fremover

altså under jorden det er besværligt at bygge men det er jo en kæmpe gevinst også en støjmæssig gevinst at få den store kollektive trafikmaskine som metroen udgør under jorden og give den fremdrift

i en otte ugers høringsfrist præcis sådan som

skal være endvidere indebærer lovforslaget at der overgås til én sammenhængende og generelt fastsat regulering af forurening og

gener herunder selvfølgelig navnlig støj i stedet for den nuværende konkrete regulering af hver fase og byggeplads efter miljøbeskyttelsesloven med lovforslaget foreslås således at reguleringen af forurening og gener udstedes som bekendtgørelser af transportministeren og baseres på resultatet af den her supplerende vvm samt de politiske beslutninger om udvidet arbejdstid truffet i

at udøve selve tilsynet af byggeriet

at man overholder

at se nogle af de her lejligheder og det er simpelt hen sådan at uden på byggeriet uden på murstenene hænger der

op på at man så også overholder overholder de støjgrænser som

komme med det gælder naturligvis navnlig naboerne til

på en måde hvor der er fuld offentlighed hvor vi respekterer høringsfrister og det hele men som også giver nogle rimelige vilkår mens byggeriet står på

det nok blive godt men imens byggeriet står på er det så stort og

det er derfor lovforslaget her giver naboerne til byggepladserne bedre muligheder

pågår blandt andet forbedrer vi den økonomiske kompensation til naboerne

at kompensationen er baseret på det maksimalt tilladte støjniveau på byggepladsen og ikke som det har været hidtil på den støj som faktisk måles derovre det giver

fuldstændigt ved at skabes bedre adgang til midlertidig genhusning eller hvis man har lyst til

er beliggende i en støjzone som berettiger beboeren til kompensation svarende til hundrede procent af huslejen

jo de beboere som

tyvetusind kroner skattefrit om måneden det er den kompensation som er den højeste man kan få de beboere kan enten vælge at få

en genhusning det er jo ikke op til os synes jeg at bestemme

må være helt rimeligt og fair at det er op til beboeren selv at

man befinder sig bedst i den her periode

selv besøgt nogle af de lejligheder som virkelig er hårdt ramt ved marmorkirken

i øjeblikket ikke har ret til genhusning fordi der er forskellige afgørelser som betyder at byggeriet hele tiden får

finde ud af noget aflastning på andre måder og dem om det

vil i praksis kunne gennemføres ved at metroselskabet betaler udgifter til genhusningsbolig som beboeren selv har fundet det kan også være at beboeren ikke kan finde en egnet bolig og så kan beboeren anmode enten

bliver man modregnet i den offentlige ydelse

og det er jeg glad for at et bredt flertal får sat en stopper for med den her lov hvor vi sikrer at får man kompensation så er der ingen modregning i den offentlige ydelse som man i givet fald får det samme gælder spørgsmålet om skat der har været helt relevante spørgsmål om

sker med skat skal man betale skat af kompensationen nej

det sådan som det hele tiden har været forudsat

ændring af ligningsloven som sikrer at metroselskabets udbetalinger af kompensation ikke medregnes ved opgørelse af modtageres skattepligtige indkomst alt det her er det vi i lovforslaget kan se under navnet nabopakken og den samlede pris for nabopakken er på cirka tre hundrede million kroner det er rundt regnet en fordobling af den hidtidige

de får klare linjer

penge til det og hele projektet kommer tilbage på sporet og det er jeg glad for som transportminister jeg ser frem til den videre behandling af forslaget og jeg vil naturligvis hjælpe

meget konkret spørgsmål om

genhusning genhusning i forhold til udbetaling af kompensation

det der meget støjende sundhedsskadeligt støjende arbejde kan gå i gang og kan foretages inden folk rent faktisk er blevet genhuset eller inden folk

i en eller anden proces hvor man har ret til genhusning eller søger om genhusning

er fastholdt

ret til erstatning

fem hundrede og halvtreds boliger være berettiget til den højeste erstatning

den højeste erstatning og det er altså dem der bor et sted hvor der er natarbejde

med naboerne siger de lad os hurtigst muligt få lov til at flytte

at få folk til at flytte ud

lave støjende aften og natarbejde på samtlige byggepladser jeg siger ikke at man nødvendigvis etablerer det

man har nogle særkrav som nabo i forhold til hvor man vil genhuses og det forbehold

teknisk spørgsmål om natarbejde og bare lige ganske kort

pumperne der sørger for at grundvandet ikke vil stige hver eneste nat

umuligt at bygge under jorden så dybt som vi gør her i københavn medmindre man altså har en pumpe der

blev støjen overdøvet så ved jeg godt at billedet andre steder er

behjælpelig med mere effektivt

at de støjgrænser vi så nu fastsætter

niveau er påvirket af støj fra trafik

støje ekstra meget alle steder det er bare et grundvilkår og det

med i baghovedet men derfor skal man alligevel kompenseres når

og det er uden på bygningerne det er ikke inden for det er uden på murstenene de hænger

være rigtig rigtig godt hvis vi kunne få en bedre sikring selvfølgelig kan

få en større sikkerhed for

ulige meget nemmere at kommunikere når der er klare rammer

kunne på samme vis berette om stor forskel i behandlingen på det palliative plan i danmark har vi ellers de sidste mange år arbejdet

indsats og hospicepladser netop for at sikre at bliver man uhelbredeligt syg skal der sættes ind med en palliativ indsats for at sikre den pleje og omsorg som

som både er forebyggende og lindrende så den enkelte kan leve livet lige til det sidste

har mange gode anbefalinger

alle steder i landet det er grunden til har stillet forespørgslen til ministeren

samt oplyse om ministeren mener at patienter på den foranledning er stillet lige

handler om den palliative indsats handler om at lindre den lidelse der er forbundet med at være ramt af en livstruende sygdom eller være uhelbredeligt syg i den palliative indsats skelnes der mellem to niveauer et specialiseret niveau og et

at regionerne har ansvaret for den specialiserede behandling som omfatter hospicer som omfatter de palliative afdelinger på sygehusene

de såkaldte udgående palliative teams fra sygehusene som kan behandle patienterne i deres eget hjem den basale indsats er forankret hos de praktiserende læger og i kommunerne i kommunerne varetages indsatsen af sygeplejen i eget hjem og på plejecentre den sammenhængende indsats på tværs af kommuner og regioner er jo noget af det som har været i fokus

sundhedsaftalerne og sundhedsstyrelsen har i to tusind og elleve som der også blev refereret til før lavet en grundig gennemgang af anbefalingerne for indsatsen på det palliative område i danmark i anbefalingerne skriver sundhedsstyrelsen blandt andet

de faglige retningslinjer krav til uddannelse af personale og samarbejde mellem kommuner og sygehuse og de praktiserende læger som opfølgning på anbefalingerne har sundhedsstyrelsen i to tusind og tolv udgivet et katalog over den bedste praksis for den palliative indsats i både kommuner og regioner særlig i forhold til kræftpatienter som udgør en stor andel af patienterne med behov for palliativ behandling har sundhedsstyrelsen i to tusind og tolv udarbejdet et forløbsprogram om rehabilitering og palliation formålet med forløbsprogrammet er at sikre et ensartet og højt fagligt niveau på tværs af kommuner og

alle patienter der har behov for palliativ behandling til gode og ikke kun kræftpatienter jeg synes desuden der er grund til at nævne at der i forlængelse af kræftplan

to tusind og tolv er etableret et nyt videncenter for rehabilitering og palliation videncenteret er en sammenlægning af det tidligere palliativt videncenter og rehabiliteringscenter dallund formålet

at styrke forskningen og sprede viden om de bedste løsninger kommunerne og regionerne imellem den palliative indsats skal tage udgangspunkt i patienternes behov det er uanset om man er ramt af kræft lungesygdomme eller andre livstruende sygdomme og det er måske i virkeligheden det mest centrale at sige i forhold til forespørgselsformuleringen i dag at den palliative indsats skal tage udgangspunkt i patienternes behov uanset om de er ramt af kræft lungesygdomme eller andre livstruende sygdomme det samme gælder reglerne i medicintilskudssystemet reglerne sikrer at døende patienter som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice ikke stilles økonomisk ringere end patienter som forbliver indlagt på hospitalet det er på den baggrund min klare forventning at kommuner og regioner

følger sundhedsstyrelsens anbefalinger på området og tager udgangspunkt i patienternes behov uanset hvilken sygdom

i forlængelse af den her debat er jeg derfor tilfreds med at sundhedsstyrelsen endnu en gang og med særligt blik på lighedsperspektivet vil følge op på kommunernes og regionernes implementering af sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats med til debatten om lighed hører også at der ifølge undersøgelser fra danmarks lungeforening

og man kunne sige også på det her område er en uddannelsesmæssig ulighed mellem de forskellige typer af livstruende sygdomme for eksempel er det sådan at hver tredje kræftpatient har en studentereksamen eller en erhvervsfaglig eksamen

uddannelsessystemet efter endt folkeskole så også på det her område må vi have fokus på de forudsætninger som patienterne har for at navigere i sundhedsvæsenet og de tilbud om behandling og opfølgning

blive enige om at vi nu ser på

gøre ved den her problemstilling

grundlagde tanken om en palliativ indsats hun mente at hvis man

andre måder at lindre den sidste tid med omsorg kærlighed og effektiv medicin

faglige anbefalinger og retningslinjer

har opdateret anbefalingerne for et par uger siden

for den palliative indsats

område og formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familie som står over for problemer som er forbundet med livstruende sygdom uafhængigt af hvilken diagnose det er da mange patienter med behov for lindrende indsats har kontakt til både sygehus almen praksis og kommune

stor betydning at de fagprofessionelle samarbejder så patienter og pårørende

vi så ser på rapporten vedrørende kol patienter kan man læse at kun fire procent

når man får en terminallægeerklæring kan man få tilskud til medicin og pleje samtidig viser rapporten

personer med meget lav indkomst som også ministeren var inde på og de har faktisk svært ved at få hjælp jeg talte med lungeforeningen

kol patienter der kommer op for at den medicin der skal dæmpe deres angst fordi det er utrolig svært og hårdt når man ikke kan trække vejret så bliver man angst og det forværrer situationen og nogle af dem vender om fordi de ikke har råd til at betale for den medicin

vi bliver nødt til at se på hvordan man udsteder den

som er så fremskreden at man har en tilstand som den

reglerne i dag er sådan at det er egen læge eller læger fra palliativt team

patienter hvor det lægefagligt vurderes at helbredelse ikke er mulig og der er kort forventet levetid

nogen tidsgrænse for hvor længe man kan yde hjælp

økonomiske tilskud til medicin ernæringspræparater samt en række tilbud fra kommunen til patient og pårørende det være sig praktisk hjælp hjælpemidler fysioterapi samt at pårørende kan få plejeorlov der er kun fire procent af kol patienterne som får sådan en erklæring hvis vi sammenligner med en tilsvarende gruppe der har lungekræft

det er en meget stor forskel

er seks og halvfems procent af

vi ved at vi har hjertepatienter har haft samme undersøgelser med de samme problemstillinger og vi ved at

kræftpatienter

to tusind og tolv lød det at alle regioner senest i år to tusind og tretten

for døende det ønsker vi nu at få undersøgt

enige om at der skal sættes fokus på området samt at sundhedsstyrelsen skal undersøge hvordan det står til rundtomkring i landet

jeg vil så læse forslaget

at den forebyggende og smertelindrende behandling af patienter med livstruende sygdom skal tage udgangspunkt i behovet hos den enkelte patient uanset hvilken sygdom man har partierne har også noteret sig at alle patienter i henhold til lovgivningen er stillet lige når det gælder den forebyggende og smertelindrende behandling partierne har noteret sig at sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale anbefalinger i to tusind og elleve

der er fulgt op på disse blandt andet ved udarbejdelse

den palliative indsats i både sekundær og primærsektoren på tværs af sygdomsdiagnoser

med at sundhedsstyrelsen blandt andet med afsæt i debatten om f nitten via dialog med kommuner og regioner i relevante

i løbet af to tusind og fjorten vil sikre sig at der følges op på anbefalingerne i forhold til at understøtte den fornødne ensartede tilgang på tværs

eller er uhelbredelig syge er et utrolig vigtigt indsatsområde som også ligger os meget på sinde i venstre vi vil gerne fortsat prioritere udviklingen af den palliative indsats højt det viste vi i øvrigt også igennem alle

hvor vi sammen med dansk folkeparti fik sat fokus på rehabilitering og palliation og ikke mindst tog initiativ til

gennemført rigtig mange markante forbedringer på det her område vi fik blandt andet styrket kvaliteten og vi fik opbygget en langt større hospicekapacitet der har betydet at langt flere patienter i dag har mulighed for at få ønsket

om at tilbringe den sidste tid på et hospice i stedet for på et almindeligt

også gerne fremhæve kræftplan iii hvor vi fik afsat midler til en række initiativer til at forbedre den palliative indsats i såvel regionerne som kommunerne herunder blandt andet i forhold til de palliative teams og øget adgang til en specialiseret palliativ behandling og rådgivning uanset om man er ramt af en livstruende sygdom eller er uhelbredelig syg skal der være mulighed for at kunne få lindring og støtte og formålet med en palliativ behandling er netop

lindre og fremme livskvaliteten både for den der er syg

hver dag lever deres hverdag med en livstruende sygdom

også afgørende at vi kontinuerligt sætter fokus på såvel at forebygge

lindre lidelse gennem blandt andet tidlig diagnosticering og behandling

her er ikke mindst den tværfaglige indsats et rigtig vigtigt omdrejningspunkt for uanset om man er ramt af kræft kol eller en blodprop så handler det om at vi skal kunne imødekomme de meget forskellige behov som de enkelte patienter og patientgrupper har og dermed tage udgangspunkt i den enkelte patient det må vi erkende at vi er gode til på nogle områder men der er også steder hvor vi halter bagefter og hvor vi kan gøre det bedre igennem de senere år

er der i danmark kommet et langt større fokus på

den lindrende indsats både nationalt i kommunerne

hospitalerne og vi er derfor også rykket meget på det her felt igennem

december to tusind og elleve offentliggjorde sundhedsstyrelsen så de nye anbefalinger for den palliative indsats ligesom styrelsen umiddelbart herefter også offentliggjorde et katalog over bedste praksis for den palliative indsats i primærsektoren herunder i almen praksis styrelsens

anbefalinger er på mange måder rigtig vigtige særlig vigtigt er det jo også

får sat fokus på alle patienter med livstruende sygdomme

at den palliative indsats bør sættes tidligt i gang i patientforløbet og ikke først når det vurderes at patienten er uhelbredelig syg endelig er det af stor betydning at vi fortsat bliver bedre til at sikre at patienter og pårørende oplever en mere sammenhængende indsats i vores sundhedsvæsen bredt set rigtig mange patienter med behov for en lindrende indsats har i dag kontakt til både sygehus almen praksis og

egen kommune og derfor er netop de fagprofessionelles samarbejde der er helt centralt så vi kan få sikret en mere sammenhængende indsats og at vi har fokus på uddannelses og efteruddannelsesmuligheder for de relevante faggrupper rigtig mange steder gør man det rigtig godt og yder en god indsats men der

indsatsen varetages mere ensartet og med en høj faglig

afgørende for hvilke tilbud man kan modtage som patient og som pårørende på den baggrund er vi i venstre tilfredse med at folketingets partier nu her i dag som opfølgning på forespørgselsdebatten

er enige om at pålægge ministeren at få fulgt op på implementeringen af sundhedsstyrelsens anbefalinger for indsatsen på det her område med henblik på en videre orientering af folketingets partier

samfundet og det er absolut også et vigtigt emne rent politisk meget ofte står jeg faktisk

med venner bekendte og familie

det her emne og som politiker giver jeg også meget hyppigt kommentarer til journalister

det her emne og vi har drøftelser blandt politiske kollegaer om den hjælp der skal gives til mennesker der skal dø

meget frygt at der er mange næsten uhåndterbare følelser når tanken

ens pårørende eller ens allernærmeste i forhold til døden der er utrolig mange begreber man skal forholde sig til der er mange ord som er svære at forstå værdien

af palliation hospice udgående palliative teams ja alene sådan et dansk ord som smertelindring hvad ligger der

rigtigt nærværende

få hjælpen enten til sig selv

til ens nærmeste som altså har en livstruende sygdom hvor man har behov for at få lindret symptomerne

socialdemokraternes sundhedsordfører må jeg sige at det her er et felt som alle andre felter i forhold til sundhedsvæsenets ydelser hvor jeg ønsker at borgerne skal kunne have tillid ja jeg vil sige fuld tillid til at der kan opleves det allerstørste nærvær

det perfekte professionelle niveau det skal være der og det skal

der må ikke være tvivl om at der er nogle grupper af patienter eller borgere som får tilbud som andre ikke får når man er lidende og når døden ligger lige forude

skal være en hjælp der skal gives til den enkelte og til de pårørende og det skal være i hele landet naturligvis hvordan er det udviklingen har været på det her område i forhold

døden truer jeg husker

begreber som palliation og støttende funktioner til læger og sygeplejersker uanset om det var på sygehusafdelinger

støttende funktioner til læger og sygeplejersker når de stod i vanskelige situationer hvad var det bedste at gøre hvad kunne man hvad var bedste praksis

til at sikre den bedste behandling for den enkelte patient og de pårørende vi skal også forholde os til at behovet for palliation stiger

jo fordi flere får og flere lever længere med deres livstruende sygdom og det gør de fordi man bliver bedre til at stille diagnoser og man bliver bedre til at behandle sygdommen andre lande var tidligere

og at få formaliseret tilbuddet end danmark var men vi er kommet rigtig godt efter det de sidste par årtier

at vi har drøftelsen her i dag synes jeg som sagt er rigtig rigtig fint og

det er rigtig godt at som ministeren allerede har sagt sundhedsstyrelsen nu laver en evaluering for at kigge nøjere efter om tilbuddet gælder alle

alle hjørner af vores land fordi det er det sundhedsstyrelsen har sagt skal være tilbuddet det skal være landsdækkende og det skal

hvis vi bare lige kigger på de sidste få år min kollega fru sophie løhde fra venstre har også repeteret det gjorde ministeren faktisk også

to tusind og elleve fik vi sundhedsstyrelsens anbefalinger som jeg ved en nærlæsning nu her til forespørgslen faktisk synes er fuldstændig dækkende og rigtig gode og som har den ramme som jeg synes

to tusind og tolv fik vi sundhedsstyrelsens katalog til inspiration for hvad der er bedste praksis nu får vi en gennemgang en evaluering det er passende og som ministeren også sagde har

palliation og rehabilitering socialdemokraterne har hver eneste time øje for dem der har det sværest i vores samfund det her er en gruppe hvor støtten og professionalismen fra samfundets side skal være høj og være på plads for alle og jeg er rigtig rigtig glad for at vi er fremme ved en fælles

er blevet overmedicineret med kemomedicin

overmedicinering af de første hundrede patienter og siden hen er der dukket to

herre flemming møller mortensen stadig væk som han sagde har fuld tillid til behandling af livstruende sygdomme på de sygehuse eksempelvis de sygehuse hvor man også har forsøgt

der er nedbrud af vores dankortterminaler engang imellem der sker også fejl inde på sygehusene rent teknologisk noget man ikke ønsker og jeg ved også

også kunne lave fejl fejl sker og man må ikke foregøgle en dansk befolkning at fejl ikke sker

der sker fejl er ikke ensbetydende med at man ikke skal have tillid man skal have tilliden til at sundhedsvæsenet lærer af egne fejl og retter op og forhåbentlig ikke udfører samme fejl en gang mere uanset om det er med baggrund i teknologi eller det er en menneskelig fejl jeg har fuld tillid til at de mange mange tusinde som hver eneste dag behandler meget syge danske patienter og borgere gør deres allerbedste for ikke

jeg synes også at vi har taget aktion på det her i folketinget den situation

i kemomedicin er blevet behandlet politisk og den er der også blevet sendt de tydeligste politiske signaler om

det ikke godt nok når der sker fejl som

undgå fejl og heller ikke når man har med mennesker gøre men det burde være lettere at undgå systematiske fejl

selv ind på at det er blevet politisk behandlet i salen

set i lyset af de seneste to sager med overmedicinering

ordføreren så at der er behov for at lave en ekstern undersøgelse sådan

hospitalerne der skal ind og undersøge sig selv men

man sætter nogle uvildige udefrakommende til at undersøge

drive en tvivl ind mellem personale sundhedsvæsen og patienter og borgere jeg synes næsten

jeg har fuld tillid til det personale som driver sundhedsvæsenet eller ikke driver det men er sat til at drifte sundhedsvæsenet i hverdagen jeg vil også bare sige til ordføreren at vi haft en anden ulykkelig sag som er blevet behandlet politisk og det var de mange tusinde kvinder der gled ud af screeningsprogrammet i forhold til livmoderhalskræft

vi politisk sagt det måtte ikke ske det skete vi tager det politiske ansvar i forhold til erstatning

overmedicinering som man efterfølgende

evaluering så vi kan se om der er forskelle i forhold til

jeg står her med dansk palliativ database årsrapport to tusind og tolv som klart og tydeligt viser at der der er geografiske

de her mennesker bliver mødt med derfor vil jeg høre ordføreren

vi vil rigtig gerne have at mennesker der har livstruende sygdomme selvfølgelig

skal leves op til i forhold til en palliativ indsats til alle patientgrupper i alle hjørner af danmark

vedtagelsestekst som er blevet læst op her og det er jo i og for sig det fælles resultat så det med at

måde ligesom angriber mig som socialdemokraternes ordfører forstår jeg

noget af jeg synes det her er et fælles ansvar der er en fælles politisk beslutning bag det her

at drive politisk gæk i en situation som den her jeg anser det her for at være alt alt for alvorligt og hvis sfs ordfører prøver at få det til at fremstå som om sf er mere ulighedsbekæmpende end socialdemokraterne

agere i folketingssalen men jeg vil gerne frabede mig den der meget dikterende tone jeg vil

ordføreren synes det er utrolig vigtigt

den palliative enhed derfor er mit spørgsmål vil

socialdemokraterne også prioritere midler til den palliative enhed hvis evalueringen

midler i den her sammenhæng vi ønsker med den fælles vedtagelsestekst der er og med baggrund i den gode

i de fem regioner og de otte og halvfems kommuner er der en forskel mellem patientgrupper diagnosegrupper det må der ikke være og hvis det viser sig nu ved sundhedsstyrelsens gennemgang

så skal der naturligvis rettes op på det og det er det

skal gøre som min kollega

skal falde ned mellem to stole tilbuddene skal hænge sammen

må være for mennesker pludselig at få en livstruende sygdom måske ovenikøbet en livstruende sygdom som viser sig at koste livet det er jo ikke kun en sygdom der bringer døden nærmere men det er jo også en sygdom som selvsagt ændrer det liv

er tilbage inden man dør jeg er derfor også enig med de ordførere som har sagt at diskussionen om hvilken palliativ indsats vi tilbyder altså hvilken indsats vi tilbyder i sundhedsvæsenet når folk ved de skal dø men der stadig væk er et stykke

er en diskussion der vil få øget betydning i fremtiden vi bliver nemlig stadig bedre til at behandle og dermed bedre til at udskyde døden selv når der er tale om uhelbredelige sygdomme

det gør også tror jeg at der vil blive stillet nye og anderledes krav til den hjælp man som

sygdomshåndtering den kan handle om praktisk hjælp

den kan handle om at man kan få et støttende ophold på et hospice den kan handle om hjælp til følelsesmæssigt og mentalt at håndtere det faktum at man ikke bare ved at man skal dø det skal vi jo alle som bekendt

at døden er tæt på

også rigtig glad for at alle partier i folketinget er enige om en fælles tekst således at ministeren efter debatten i dag vil gøre status

om de anbefalinger der allerede eksisterer for den palliative indsats bliver fulgt op på en ensartet måde på tværs af patientgrupper

nemlig ikke afvise at der kan være en tendens til skævvridning i forhold til hvem der

de tilbud der findes det behøver ikke kun at handle om hvorvidt tilbuddene er til stede det kan også handle om hvorvidt man selv eller ens pårørende har ressourcerne til at efterspørge dem og måske endda insisterer på at

og det engang nødvendigvis begrænset til forskelle mellem sygdomme eller forskel i geografi det kan også være inden for sygdomme at der er meget store forskelle og jeg tror at vi her har at gøre med kernen i ulighed i sundhed at de ressourcer man i øvrigt har i livet får et direkte gennemslag

ens helbredstilstand og derfor er der måske noget læring for os i at undersøge det her område nøjere det betyder også at lighed i sundhed

systemets side er villig til at have øje for at man nogle gange må behandle folk ulige før de reelt er lige altså være særlig opmærksom på at nogle har brug for mere støtte måske mere rådgivning mere hjælp til at finde rundt i systemet end andre og så tror jeg som nævnt at vi kommer til at diskutere vores indsats over for patienter med uhelbredelige dødelige sygdomme i fremtiden også vi har allerede en bred vifte af muligheder for at hjælpe folk der er døende men vi har behov for at gøre det tydeligere for befolkningen som helhed hvilke muligheder der eksisterer og mit bud vil være at udvikling i behandlingsformer vil stille os over for nye krav i den palliative indsats som vi ikke kender endnu

enormt invaliderende for den der bliver ramt af

er også rigtig rigtig hårdt for de pårørende at stå på sidelinjen og være vidne til al den smerte som den enkelte oplever i dag er det jo sådan at plejepersonalet rundtomkring gør et kæmpe stykke arbejde for at lindre det er ikke altid det

at halvfjerds procent af danskerne mener at at det skal være muligt

og den enkelte borger ikke oplever at den hjælp vi yder vores meget alvorligt syge er god

at vi er nødt til i fællesskab

kigge på hvad vi kan gøre her

christiansborg for at den hjælp

jo et problem at der bliver udstedt så få terminalerklæringer

at den hjælp som man

de intentioner der lå bag lovgivningen også bliver til virkelighed

når man læser selve analysen at

grad også at på hvor man henvender sig i vores lille danmark uanset om det er i københavn om det er esbjerg eller en lillebitte landsby nede i sønderjylland

skal det være sådan at

geografien der afgør hvilken hjælp man får som ministeren også nævnte flere gange er

har en akademisk uddannelse eller

kort uddannelse hvordan man navigerer i det system og hvilket sprog man skal bruge for at kunne aktivere hjælp

ved også godt at vi har

en ulighed

etnicitet

kigge på det her område og jeg glæder mig også til

når ministeren har fulgt det her område at vi

efterfølgende kan få en orientering og i fællesskab

med til at løfte området så endnu en gang tak for at ordføreren for dansk folkeparti rejser

det er superfedt at vi er så mange partier der

i fokus for debatten i dag er bestemt værd værd at beskæftige sig med og

meget vigtig at beskæftige sig med

den indsats vi giver til mennesker som har en livstruende sygdom og til de mennesker som nærmer sig døden på grund af deres sygdom det er smertelindring med medicin men det er i lige så høj grad også den lindring man i øvrigt kan have brug for altså hjælp til at håndtere svære tanker og følelser det den indsats der skal være

som har et familiemedlem

som flere har sagt i løbet af debatten

holdt frokost er der taget en række væsentlige skridt i danmark de seneste år vi var ikke et af foregangslandene på det her område det er vist ikke nogen hemmelighed men vi er godt

nogle af de lande som blandt andet england der har været længst fremme

er målet for os er jo selvfølgelig at alle de patienter

får et højt kvalificeret tilbud og for mig

har læst det udtrykt af en

palliation også i min folketingsgruppe kom det til udtryk ved at flere spurgte

at gøre den sidste fase af livet mere udholdelig og lettere

sfs ordfører inde på det i sin ordførertale men det har ellers ikke fyldt noget i debatten men jeg tror også at den diskussion vi har om aktiv dødshjælp i danmark

at have en livstruende sygdom eller være uhelbredelig syg er

nogle andre løsninger end dem der er i dag men heldigvis behøver at være sådan virkeligheden er

vi kan sådan set sagtens give en aktiv indsats til den døende som gør livet bedre i den sidste ende det er rigtig vigtigt at

men jeg har bemærket at det også er et ansvar som en række patientforeninger sammen med palliativt videncenter har taget på sig ved at lave en kampagne

det synes jeg er et rigtig godt initiativ som som jeg kun kan påskønne den anden problemstilling vi står over for

rejst i debatten nemlig at den her viden der findes også skal omsættes i nogle tilbud som når ud til alle de patienter der

altså ikke bare bliver ved hensigtserklæringerne

her er vi helt rigtigt også nået et rigtig godt stykke flere patienter især på kræftområdet som

men der er også mange patienter

en ulighed mellem de forskellige sygdomme hvor for eksempel lungeområdet

også bliver langt bedre og også kommer alle til gavn det er også grupper som for eksempel ældre borgere som er ramt af demens eller

dem der svigtes allermest når det gælder den palliative indsats

kort sagt har vi en forpligtigelse til at det ikke kun er juristen men også sømanden

vedtagelse som jo handler om at følge op på at vi når

den sidste tid

hvor det i hvert fald indtil nu har været svært at

til de store uenigheder det nærmede sig vel mest mellem s og sf

er godt at vi får taget det her op så vi kan få processerne

til at blive hurtigere og få dem sat i gang og vi kan sørge for at lære af det katalog som er kommet og som viser hvad det er man skal gøre så i stedet for at man bare har det liggende og

kan vi ligesom få hånd i hanke med at man også gør

pålægger vi jo så i enighed sundhedsministeren at tage sig

at vi egentlig i bredeste forstand kan arbejde videre med det her på en fornuftig måde så er der alligevel

debat indimellem hist og her om lighed i sundhed og så videre det er

man får de samme muligheder og de samme tilbud

det som bør gennemsyre sundhedsvæsenet og ikke nødvendigvis

det her lighed i sundheds begreb som jeg stadig ikke helt har fået afklaring

ud over at vi alle sammen skal leve en mere ens tilværelse

vi kommer til at opfylde nogle statslige standarder det tror jeg ikke bliver særlig rart jeg synes det er godt at vi samles om at give folk en værdig afslutning på livet og

hjælp når de er i en situation som er rigtig svær så vi

sygdomme på en højt kvalificeret professionel måde og at patienterne har tillid til sygehusvæsenet patienter med livstruende sygdomme har brug for en tværfaglig og ikke mindst også en helhedsorienteret indsats som tager udgangspunkt i den enkelte patients

som konservative

ikke er alle der er lige og at der også er en vis grad af ulighed i sundhed men vi mener ikke at et redskab til at skabe mere lighed er mere kassetænkning

håndteres på den og den måde og vice versa og det være sig også alder køn eller andet som før omtalt

udgangspunkt i den enkelte patients behov og behovene kan være meget forskellige fordi også flere lever længere med livstruende sygdomme og der kan være patienter som gerne vil tilbringe mest mulig tid i eget hjem men der kan også være patienter for hvem

er det helt afgørende at der foretages en behovsvurdering hos den enkelte borger og at den generelle såvel som den specialiserede indsats arbejder tæt sammen det gælder de praktiserende læger og

som sygehusenes forskellige afdelinger og enheder jeg er udmærket klar over at anbefalingerne skal ses i lyset af samtlige sygdomme som det også står skrevet i anbefalingerne to tusind og elleve men det er altså seks og halvfems procent af patienterne som er kræftpatienter og som modtager specialiserede palliative indsatser herunder

har gjort en stor forskel ingen tvivl om det

at vi sammen i folketinget kan få

anbefalinger men man kan altid blive bedre og det er jo heller ikke

desværre været en overmedicinering af mere end hundrede patienter i det jyske og fynske hvor flere jo potentielt har måttet betale den absolut højeste pris der er at betale nemlig med livet og det er altså alvorligt når flere sygehuse systematisk har

og så sent som i går kom det frem at yderligere flere patienter var blevet overdoseret med tyve procent og det er meget

skal man kunne være fuldstændig tryg ved den behandling man får i sundhedsvæsenet det er derfor også bekymrende at vi igen hører

tilstrækkelig grad har været påpasselig på odense universitetshospital de sidste er sådan set ikke mine ord de er faktisk sundhedsministerens ord og de faldt i bt i går

blev afsløret det er derfor også mit håb i dag og

har med patienter at gøre som lider af

at ministeren tager konsekvensen og altså også får udarbejdet en ekstern undersøgelse frem for at lade hospitalerne undersøge sig selv det skal

at undlade at informere offentligheden og haft interesse i at skjule overmedicineringen vi mener

om man er syg af kræft kol eller en anden livstruende sygdom og at indsatsen selvfølgelig skal baseres på en konkret sundhedsfaglig vurdering af hvad det er for en sygdom man har

sundhedsstyrelsen med de faglige anbefalinger fra den palliative indsats der blev offentliggjort i december to tusind og elleve

afvise at der i lokalkommunerne hos almen praksis på sygehuset har været særligt fokus på kræftpatienterne da denne gruppe jo udgør en en stor andel derfor synes jeg også det er rigtigt i forlængelse af debatten her i dag at bede sundhedsstyrelsen

og fjorten endnu en gang at følge

en utilsigtet forskelsbehandling af patienterne i kommuner og regioner og det vil jeg så som det også er ønsket selvfølgelig efterfølgende give folketinget en orientering om så har der undervejs i debatten og det synes jeg

grund til at adressere været rejst et spørgsmål om terminaltilskud jeg tror at når det sneg sig ind i debatten her

dels fordi vi jo snakker om terminalpatienter

debatten jo udspringer af avisomtale som der har været der

med at de døende patienter som vælger

den læge der varetager patientens behandling det være sig sygehuslægen den praktiserende læge som kan ansøge sundhedsstyrelsen om terminaltilskud til

den eneste betingelse der stilles for at modtage terminaltilskud er at lægen i ansøgningen erklærer at patienten opfylder kriterierne for terminaltilskud som er at patienten er

kort levetid og at behandlingen

anses for udsigtsløs

så vil man kunne få terminaltilskud så der er ikke noget krav om at patienten

som debatten også har bevæget sig lidt omkring at

afvises at kræftlæger er mere opmærksomme på muligheden for terminaltilskud end læger i andre specialer er det

jo utvivlsomt er der men hvor den reelle lighed måske lader noget tilbage at ønske og

er uddannelse bare en stærk markør for om patienterne

de tilskud som de skal have jeg takker for

vi ved jo at tidligere

var man næsten sikker på at det var det man døde af

med kol patienters og hjertepatienters

taget frit fra hukommelsen af dem der dør hvert år i danmark

og derfor kommer den sygdom selvfølgelig også isoleret til at fylde rigtig meget men jeg deler ordførerens bemærkning om at

et argument for at den sygdom så skal have en særlig positiv forskelsbehandling tværtimod skal det være sådan at vi gør det bedste

forhandlingen er åbnet og jeg giver først ordet til

lovforslaget har for så vidt angår indførelsen af et bopælskrav for barnet samme indhold som beslutningsforslag b halvtreds som enhedslisten tidligere har fremsat om målretning af børne og ungeydelsen og som netop skulle sikre at børne og ungeydelsen som hovedregel ikke udbetales til forsørgere hvis børn ikke har bopæl i danmark beslutningsforslaget blev førstebehandlet i folketinget den tredje april to tusind og fjorten og ud fra tilkendegivelserne under førstebehandlingen vil

ikke kunne samle flertal i folketinget men med nærværende lovforslag

ønsker enhedslisten at samle flertal i folketinget som skal tvinge regeringen til

at ophæve optjeningsprincippet dels at administrere i strid med eu retten i forhold til udbetaling af børne og ungeydelser vedrørende børn der ikke opholder sig her i landet enhedslisten angiver

man er opmærksom på at den ene halvdel af lovforslaget kan stride mod bestemmelserne i den omtalte ef forordning nummer otte hundrede og tre og firs fra to tusind og fire den ene del af lovforslaget går altså som nævnt ud på

at ophæve optjeningsprincippet optjeningsprincippet blev indført i to tusind og ti af vk regeringen med støtte fra dansk folkeparti og liberal alliance og med virkning fra den første januar to tusind og tolv optjeningsprincippet gælder fortsat men en grundig juridisk analyse udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra kommissionen med afsæt i en konkret klage har som bekendt ført til at administrationen af optjeningsprincippet blev ændret i juli to tusind og tretten så perioder i andre eu og eøs lande medregnes ved opgørelsen af beskæftigelses eller bopælsperioder her i landet hvis optjeningsprincippet ophæves som

i praksis primært få betydning i forhold til personer der kommer til danmark direkte fra såkaldte tredjelande fordi eu borgere i forvejen kan medregne perioder optjent i hjemlandet det skal for god ordens skyld bemærkes at en eventuel ophævelse af optjeningsprincippet ikke vil være i strid med eu retten men omvendt er den nuværende danske administration af optjeningsprincippet heller ikke i strid med eu retten den anden del af lovforslaget går ud på at indføre et bopælskrav for barnet således at der kun sker udbetaling af ydelser hvis barnet har bopæl i danmark børne og ungeydelsen er omfattet af den her

om at koordinere sociale sikringsordninger

har en person ret til familieydelser i henhold til den kompetente medlemsstats lovgivning også for de medlemmer der har bopæl i en anden medlemsstat derfor vil det være i strid med ligebehandlingsprincippet i

at personer der bor og opholder sig her i landet med familien

bor og arbejder i danmark mens andre familiemedlemmer bor i hjemlandet denne del af lovforslaget er således ikke

i overensstemmelse med eu retten regeringen ønsker at gå en anden vej i den her sag og finde en løsning som kan holde sig inden for eu retten og samtidig sikre at vi ikke stiller danske børnefamilier ringere end i dag regeringen har derfor udarbejdet

udkast til lovforslag i høring med lovforslaget ønsker regeringen som bekendt at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med eu retten og vi søger i øjeblikket at samle et flertal for en løsning regeringen er tilhænger af det indre marked i eu hvor der er fri bevægelighed over grænserne for varer og arbejdskraft danmark har stor fordel af den frie bevægelighed som skaber vækst og arbejdspladser regeringen støtter at eu borgere har ret til at flytte efter arbejde men ikke at eu borgere flytter for at opnå offentlig forsørgelse da enhedslistens lovforslag vil føre til regler som ikke vil være i overensstemmelse med eu retten kan regeringen ikke støtte lovforslaget regeringen er som nævnt åben over for at diskutere initiativer på området forudsat at initiativerne er i overensstemmelse med eu retten og ikke efterlader regningen

vel enige om at bopælskravet altså forudsætningen om at barnet skal opholde sig her i landet for at man kan udbetale børnecheck

står i loven i forvejen nærmere bestemt i lovens § to stykke

det helt specifikt jo drejer sig om den forordning som ministeren så rigtigt læste op af det er mit

spørgsmål det andet er et mere politisk betonet

i to tusind og ti da vi stemte

ministerens parti det radikale venstre

optjeningsprincip fordi det er en diskriminerende ordning en ordning der diskriminerer både danske og udenlandske statsborgere

hvor er ministerens politiske holdning nu blevet

man ikke fastholder den modstand mod

resten er jo juridiske mellemregninger herre finn sørensen ved godt at der i

den nugældende lovgivning også er taget højde for internationale

forpligtelser fordi man også da man indførte optjeningsprincippet var helt opmærksom på at den betingelse om bopæl i danmark ikke kunne opretholdes

skriver i bemærkningerne til sit eget lovforslag at det foreslås

børn der ikke har bopæl i danmark

jo fordi man godt ved at sådan er virkeligheden ikke i dag heller ikke efter den nugældende danske lovgivning

jo fået en bunden opgave nemlig at se om vi kunne bringe de danske regler i overensstemmelse med eu retten og der har vi altså vurderet

forslag vi har lagt frem hvor vi justerer på den mest

man gerne være med til at bringe reglerne i overensstemmelse med eu retten

sig til det jeg spurgte om kan ministeren bekræfte at det klart og tydeligt står i den gældende lov og det har der stået hele tiden

er en forudsætning for at børnechecken bliver udbetalt at barnet opholder sig her i landet godt kan ministeren

og bekræfte det forhold at det er eu regler der bestemmer noget andet det er eu regler der tvinger os til at administrere i strid med den gældende danske

kan ministeren jo også se at det lige nøjagtig er det sidste problem

afsnittet gældende ret der starter på side

at det er man helt opmærksom på i enhedslisten

af niogtyvende april to tusind og fire om koordinering af sociale sikringsydelser er det imidlertid ikke et krav

skrevet det under gældende ret er det jo formentlig fordi man er helt opmærksom på at gældende ret er at der ikke er et sådant bopælskrav hvorfor det jo også

at stille forslag om at man skulle indføre det derfor synes jeg

det kan det jo illustrere at heller ikke det optjeningsprincip der blev indført af

forhindrede at børnechecken kunne sendes ud af landet

internationale forpligtelser i det her tilfælde den pågældende

vil regeringen også føle sig tvunget til at

hvorimod et beslutningsforslag hvor man udtrykker et synspunkt om at vi skal se stort på de internationale forpligtelser

regeringen og derfor vil vi heller ikke kunne følge det det vil ikke fritage os fra det ansvar vi har til altid at sørge for at vi ikke krænker borgernes rettigheder

at hvis man får vedtaget et lovforslag der siger at vi skal se stort på vores internationale forpligtelser

jo så det der er gældende lov det er ikke det der står i den nuværende lovgivning der står netop at vi skal tage højde for de internationale forpligtelser man har bare i bemærkningerne beskrevet en retstilstand som ikke kan opretholdes

derfor handler det her jo ikke om hvad man synes eller hvad regeringen vil

vurdering af hvad man kan og hvad man ikke kan og som ikke er modsagt af nogen som helst andre end

der er fuldstændig enighed både blandt juristerne

i regeringskontorerne og dem der

beskuer dansk politik udefra om at den danske praksis er i overensstemmelse med eu retten og regeringen

at vi skal se stort på vores internationale forpligtelser

debat den tredje april og jeg kunne være fristet til at gentage alle pointerne fra debatten

det er faktisk en meget vigtig debat men jeg skal prøve at gøre det en smule kortere og slå fast at der har været tale om et helt særegent forløb for det er nu en år siden at kommissionen rettede henvendelse til den danske regering omkring optjeningsprincippet for børnechecken og i stedet for at tage kampen op og forsvare

valgte regeringen at lægge sig fladt ned og derfor meddelte regeringen så

siden juni er administrationen af reglerne så ændret uden at regeringen har ændret dansk lovgivning eller regeringen har sikret sig parlamentarisk opbakning hertil det må siges

være temmelig uhørt og vel nærmest uden sidestykke lad mig slå fast at for venstre

er det meget simpelt vi synes ikke det er rimeligt at man med meget kort ophold i danmark skal have fuld adgang til børnechecken det var derfor vi i sin tid indførte optjeningsprincippet

så skulle man altså have bidraget til det danske samfund i en periode for at man kunne få fuld adgang det er et princip som vi fra venstres side gerne vil forsvare og det må vi jo så bare konstatere

der foregår stadig forhandlinger om det

og jeg må sige at

hvor det lander henne tør jeg ikke spå om i dag men for venstre

er det afgørende at vi sikrer en rimelighed i hvordan man får adgang til blandt andet

arbejde skal have fuld adgang til børnefamilieydelsen

vi ønsker et værn mod at det europæiske samarbejde som vi jo er stærkt begejstret for

udvikler sig til en social union det er jo et synspunkt vi deler med en række andre europæiske lande vi ønsker måske bare gerne at se at regeringen så også kommer på banen i den her sag men for

fornuftigt instrument vi synes det sikrer en rimelighed og derfor kan vi naturligvis ikke støtte et lovforslag fra enhedslistens side

et værn imod at børnechecken tages med ud af landet hvorfor vil venstre så ikke støtte det det forstår jeg ikke det kan vel ikke undskyldes med at vi samtidig fjerner et optjeningsprincip altså når der nu er en mulighed for at få gennemført et stærkt ønske fra

temmelig pragmatiske i forhold til hvad det er for værnsmekanismer sætter op vi er optaget af at sikre en rimelighed og

hvis man følger godt med i i debatten rundtomkring i landet

at det jo er et ønske som vækker stor stor genklang og jeg må sige at jeg

det er rimeligt at man med et meget meget kort ophold kan få fuld adgang til en børnecheck vi har foreslået en lang række forskellige tiltag jeg tror herre finn sørensen er bekendt med dem alle og jeg må sige at det har været vanskeligt for os at få regeringen til at indse rimeligheden i vores forslag men lad os nu

en kort bemærkning

sidste ende må afgøre det så hvordan kan det

når ordføreren jo samtidig selv har opfordret regeringen til at administrere efter et lovforslag som alle andre end ordførerens parti og konservative egentlig godt ved er i strid med eu retten jeg synes ikke den argumentation hænger sammen

man må da selv have nogle konkrete ideer hvad er det for nogle værn man vil have indført der kan sikre det som

lidt at vi faktisk skal håndhæve det der er bogstavet i denne lov at forudsætningen for at få børnechecken er at børnene opholder sig her i landet hvad er det helt konkret venstre vil have for et værn som kan sikre

i et ønske om at der skal være en rimelighed i hvordan man får adgang til børnefamilieydelsen vi synes ikke det er rimeligt at når kommissionen retter en henvendelse lægger regeringen sig fladt ned og vil ikke forsvare et optjeningsprincip for vi synes at man

bidrage for at man kan trække

at vi indførte det i sin tid og vi synes stadig væk det er en god idé

når man ser rundtomkring i andre lande

endnu en gang jeg jeg synes at det man skal lægge mærke til ved det her forslag og det må jeg rose enhedslisten for

den fuldstændig krystalklare ærlighed

der er at genfinde i forslaget nemlig en passus om at det her lovforslag formentlig strider imod de internationale rammer der er for danmarks virke også på det her område altså i det her tilfælde eu forordningerne

forbilledligt klart skrevet i lovforslaget at det formentlig går imod

ved man jo hvad man har at forholde sig til og som regering kan vi naturligvis ikke gå imod de internationale forpligtelser vi har i den her sammenhæng jeg hæfter mig også ved at der i lovforslaget gøres en del ud af at

borgere der ikke har

regulering af den her børnecheck og af børne og ungeydelsen

relaterer sig til leveomkostningerne der har vi jo sagt allerede for noget tid siden og statsministeren sagde det meget klart at en af de ting man kunne forestille sig at danmark gik til eu med

anden form for leveomkostningsindeksering af børnechecken og

enhedslistens lovforslag at det er noget enhedslisten i virkeligheden er

ikke så mange supplerende bemærkninger i forhold til det skatteministeren sagde andet end at understrege at af den årsag nemlig at det her lovforslag strider imod danmarks internationale

lige nøjagtig spørgsmålet om at børnechecken er forbeholdt børn der opholder sig her i landet det var vi også enige om hvor er der blevet af

første spørgsmål det andet spørgsmål er mener ordføreren at ordførerens parti har levet op til de mange løfter der er givet igennem årene

medlemskabet af ef og eu ikke ville få konsekvenser for den danske velfærdsmodel hvis jeg må citere herre poul nyrup rasmussen fra

tre og halvfems sagde det er udtrykkeligt slået fast i edinburghaftalen at det enkelte land helt bestemmer

citat slut mener ordføreren der er levet op til

så det første hvis man ser på de internationale forpligtelser som danmark har i forhold til eu

område hvor det klart er tilkendegivet at vi

gå imod eu retten kan gøre det men derfor kunne vi jo godt

ordførers kommentarer så er vi da med på at kigge yderligere

vi tage til efterretning det gør vi i regeringen og det

også at enhedslisten burde gøre og så kunne vi jo sammen

der blandt andet afskaffer optjeningsretten som også er på kant med eu retten men det kunne være man kunne finde nogle andre gode og fornuftige løsninger på det her

som jeg sagde en indeksering i forhold til

børnene befinder sig i af børne og ungeydelsen og det er som sagt også det

der står her i lovforslaget familieydelserne er netop tilpasset leveomkostningerne for familier med børn der har bopæl i danmark det indikerer jo måske at enhedslisten også er interesseret i en indeksering af børnechecken og børne og ungeydelsen i forhold til det land

en samlet borgerlig opposition så med et beslutningsforslag som der

som skal få regeringen til at administrere

meget mærkværdigt støtter mine borgerlige kollegaer

stå i den skandaløse situation at vi temmelig sikkert står med en regering der

strid med det folketinget

enhedslisten jo at fjerne optjeningsprincippet

som handler om at man skal have arbejdet to år ud af de sidste ti år i danmark i stedet skal

til børn der opholder sig i danmark

kun det er rimeligt hvis hele familien

leveomkostninger at man så så får børnechecken

skal være her i landet det modsatte synes vi

er ganske unaturligt sådan som praksis administreres i dag hvor man ikke skal have barnet her i landet men

ni timer om ugen man skal have arbejdet i

så berettiget til at få alverdens danske ydelser for det

i mange af de østeuropæiske lande hvilket gør at det giver et noget større rådighedsbeløb for

gør at de kan kræve noget mindre i løn når de arbejder i

at bidrage til at regeringen

den måde understøtter social dumping det synes vi også er

langt større problem end børnecheken ekstra bladet havde

hundrede og tre og tyve forskellige ydelser man kunne få som eu borger

også begravelseshjælp og alverdens andre ting derfor synes vi det er vigtigt

i børnechecken men også sørger for at få nogle løsninger på andre områder hvor det kunne være godt for danmark at

vi synes det er en god anledning til at få regeringen til at administrere efter de love som er vedtaget af folketinget det burde

fru pia adelsteen da vi behandlede vores beslutningsforslag

ubetinget og hvad angår optjeningsprincippet spurgte jeg jo ind til det

at det at man medvirkede til et optjeningsprincip i to tusind og ti var en nødløsning men nu kan jeg så forstå at det måske alligevel ikke er en nødløsning

folkeparti det er lidt vigtigt

de selv havde stemt for de eu forordninger

på det tidspunkt nu står vi så i en ny situation hvor vi har et lovforslag vi behandler

det man allerhelst vil og når man nu ikke kan få det måske

til dansk lovgivning og vores internationale forpligtelser jeg har ikke i sinde her at

gentage hele arsenalet af radikales synspunkter men vil blot sige at regeringen fortsat agter at administrere optjeningsprincippet i overensstemmelse med eu retten som min gode socialdemokratiske kollega herre john dyrby paulsen

gerne kvittere for den ærlighed som enhedslisten lægger for dagen i forslaget enhedslisten er klar i mælet partiet erkender direkte at forslaget vil være i strid med eu retten og

jeg tror synspunkterne

der blev spurgt lidt til den principielle holdning

er at jeg grundlæggende synes

kan diskutere forskellige foranstaltninger indeksering osv

har ret ret til danske ydelser

det

til det danske samfund er det kun rimeligt at man har de samme rettigheder og pligter som danske statsborgere

kommissionen har med udgangspunkt i eu

at ophæve optjeningsprincippet da det gør forskel på eu borgere efter nationalitet

handler om at indføre bopælskrav for alle børn

af lovforslaget fremgår det at det skal gælde for alle

danske og udenlandske statsborgere

et sådant bopælskrav vil altså kræve ændringer ikke ved national lovgivning men på eu niveau

at diskussionen om samspillet mellem den frie bevægelighed og skattefinansierede velfærdsydelser som de danske

med nationale foranstaltninger herhjemme men bør tages på eu niveau

findes der eksempler på at den danske børnecheck udnyttes af grådige arbejdsgivere til at ansætte eu borgere til urimelig lave lønninger den bekymring deler vi

og vi arbejder derfor også for yderligere redskaber til effektivt at kunne

om netop tiltag mod social dumping og en løsning omkring børnechecken sf ønsker ikke at bidrage til at vi

det danske folketing vedtager en lov der forsætligt og udtrykkeligt bryder vores internationale forpligtelser vi ønsker i stedet

i de igangværende forhandlinger mellem partierne og regeringen om ændring af lov om børneydelsen som jeg har sagt mange gange før fra den her talerstol når vi har diskuteret det her

velfærdsydelser op på eu niveau i mange andre eu lande har man den samme debat som vi har herhjemme og vi står ikke alene med vores synspunkter

europaudvalget som danner baggrund for hele den her diskussion

man har den her diskussion man har den i finland man har den i tyskland england

reglerne om forståelsen af forordningerne eller hvad det nu er skal laves om det skal ske på eu

det ændrer ikke på at det er eu regler der griber ind og dikterer for eksempel hvordan en børnecheck skal udbetales så

nogen konkrete

regeringen skal tage med til eu for eventuelt at skabe et værn

ydelser ud af landet hvis vi så har en diskussion om at

at diskussionen skal tages en gang til på eu niveau

det dér den skal tages jeg må bare opponere imod at herre finn sørensen hele tiden siger at vi

lov at bestemme at vi får trukket ting ned over hovedet

en som har stemt for den her forordning og

til at diskutere om det er gået for vidt at

for danskerne og som kan udfordre opfattelsen af ret og rimelighed

og når vi så ser

betaler skat eller andre tilfælde jo det vi ønsker at kigge på der er flere partier herinde i folketinget

anderledes og mere rimelig måde

da også herre finn sørensen sad med ved bordet ovre i skatteministeriet og forhandlede værn mod social dumping var jo netop for at sikre

at og være underbetalt arbejder og på den måde få del i velfærdsydelserne og at legitimere en lavere løn

bemærkningerne til lovforslaget står der det er forslagsstillernes opfattelse at personer der sammen med deres familier kommer til danmark for at arbejde som betaler skat og som bidrager samfund skal have de samme rettigheder og pligter som danske statsborgere og andre arbejdstagere der allerede opholder sig i

vi går ind for et optjeningsprincip ikke kun for børne og ungeydelse

lang række ydelser man kan få i danmark og ikke kun for eu borgere

mener vi at det er en god idé at at man ikke fra dag et har adgang til de samme ydelser men først skal

til at få de ydelser som udbetales af den

børn der er bosiddende i danmark

må have adgang til ydelserne fra det danske sociale system mens mennesker der kommer udefra og ikke har ydet til det sociale system

til det det er sådan set et princip som også eksisterer i den danske lovgivning og er anerkendt af et bredt flertal i folketinget

jeg husker fyrre års ophold i danmark har ret til fuld

påvirkede eu vores velfærdslovgivning

deres rette navn og diskrimination er det vel når der er nogle mennesker der uanset nationalitet her i landet skal opfylde de samme pligter

være fuldt skattepligtige og betale skat her i landet

når det gælder udlændinge og folk af

skal de have været her i en bestemt periode

er

for der florerer jo mange myter i hele den her sag om

velfærdsydelser om velfærdsturisme og specifikt om

hvad er historien bag den diskussion som er aktualiseret af enhedslistens forslag i dag

oplevede en regering

sad med armene over kors da en

i foråret en henvendelse fra kommissionen som regeringen ikke gør noget som helst ved andet end at man blot tager den til efterretning man tager ikke en dialog med kommissionen i forhold til at sige hvordan

at administrere efter den praksis som man mener de to sager fra domstolen beviser man skal

samfundskonstruktionen en helt unik indretning i forhold til alle andre europæiske lande

er det jo en kombination af fradrags og forsikringsprincippet som finansierer velfærdsydelserne

som i den danske model så siger det sig selv at

har det unikke velfærdssystem som vi har som er godt og som vi også

hvis man kan komme til danmark og optjene retten til de ydelser fra dag et så derfor er man efterladt i en situation hvor man enten er nødt til at se på om man grundlæggende skal lave om på hele den måde vi har bygget vores velfærdssamfund

eller man må prøve på at stoppe nogle af de huller der er forskellige steder for

og den nemmeste måde

alle velfærdsydelser det kan man tage på sigt det kan være

mange principielle diskussioner om hvor vi fra konservativ side

men nu har vi den model vi har så derfor er det grundlæggende afgørende at man som regering og som folketing også påtager sig det ansvar at

at se på om man kan forsvare den legitimitet der er i den danske samfundsmodel den samfundskontrakt der er

for hvis den legitimitet ikke er der

ikke føler at der er den legitimitet den kontrakt ved at

for at få adgang til de offentlige ydelser så bliver der på et tidspunkt ikke bare en refleksion men et oprør imod det system som

hensigtsmæssigt indrettet så det er derfor det

en model som kan løse det vi har kastet et væld af forskellige forslag på bordet nogle

og derfor så også kigget konstruktivt på enhedslistens lovforslag i dag men vi har valgt at sige fra konservativ side at vi ikke kan stemme for og støtte enhedslistens forslag af to årsager for det første er vi jo grundlæggende politisk ikke enige med enhedslisten i at man skal afskaffe optjeningsprincippet vi synes at optjeningsprincippet er et rimeligt

retfærdigt princip altså at man jævnfør den model vi vedtog i vk regeringens tid skal arbejde i op til to år for at få en fuld børnecheck så alene af den politiske grund kan vi

at være foreneligt med eu retten og så kan vi ikke støtte

den vej som hedder at man skal have et optjeningsprincip i danmark for at få adgang til visse offentlige

som jeg også hørte ordføreren stille spørgsmål

ifølge embedsmændene på det tidspunkt var foreneligt med eu retten ellers var forslaget jo

med eu retten så konstaterer regeringen jo efter en henvendelse fra kommissionen

at man må ændre praksis i danmark det er vi ikke enige i det er vi bestemt ikke enige i vi mener at man burde have taget en sag med kommissionen

diskuteret det her ved eu domstolen

afgørende forskelle der er på de to

administrere efter det de er uenige men de vil bøje sig for

vi har overholdt formaliteterne

jo vise sig om om det også er rigtigt som der står i bemærkningerne at det kan være i strid med eu

jo en fuldstændig parallel situation derfor forstår jeg slet ikke den begrundelse det hænger da ikke sammen

mener ordføreren at enhedslistens

i overensstemmelse med eu retten

man skal sende børnechecken ud af landet eller ej det som vi ville tage en sag på med eu retten var selve optjeningsprincippet som regeringens embedsmænd frem til to tusind og

kunne være i strid med eu retten jeg vil derfor bruge taletiden på at gøre en foreløbig status for

siger en hel del om eus indblanding i vores lovgivning men også om de forskellige partiers holdninger til lige nøjagtig det spørgsmål debatten er jo et produkt af mere end fyrre års ansvarsforflygtigelse fra de partiers side

inklusive sf der senere kom med i den her jaklub lad os kalde den det gang på gang har vi af disse partier fået at vide at medlemskabet

og senere eu aldrig ville få konsekvenser for den danske velfærdsmodel men sandheden er jo at de regler der giver os problemer i forhold til børnechecken og mere end hundrede andre sociale ydelser

allerede er beskrevet i den traktat der blev vedtaget ved efs dannelse i nitten syv og halvtreds den såkaldte romtraktat

eu har ret til at regulere det forhold og punkt to

for de vandrende arbejdstageres og senere også de selvstændiges

familiemedlemmers ret til sociale ydelser i de enkelte medlemslande det ene er det såkaldte sammenlægningsprincip det betyder at hvis der er et optjeningskrav for at få en velfærdsydelse så skal man medregne de perioder som er optjent i andre medlemslande det andet er det såkaldte

eller en selvstændig og deres pårørende har opnået ret til en social ydelse i et medlemsland så skal de kunne medbringe denne sociale ydelse hvis de flytter til andre medlemslande

et helt grundlæggende indgreb i alle medlemslandenes ret til selv at bestemme over hvem der skal have adgang til de sociale ydelser

har jo ellers i alle lande som udgangspunkt været sådan at det er forbeholdt indbyggerne i det pågældende land hvilket vel ikke er noget urimeligt princip eu har så benyttet sig flittigt af muligheden for at blande sig

i medlemslandenes lovgivning det er sket gennem diverse forordninger og direktiver senest den meget omtalte forordning otte hundrede og tre og firs fra to tusind og fire hvori der jo oplistes en lang række ydelser der er omfattet af de principper jeg nævnte heriblandt familieydelser hele sagen om børnechecken og børnetilskuddet er jo et konkret eksempel på

der foregår børnefamilieydelsen populært kaldet børnechecken blev indført af poul schlüters firkløverregering med støtte af fremskridtspartiet i nitten tre og firs i det såkaldte rio bravo forlig ifølge den

har der hele vejen igennem været to afgørende forudsætninger for at opnå ret til børnecheck den ene er at den person der har forsørgerpligten skal være fuldt skattepligtig her i landet den anden er at barnet som hovedregel skal opholde sig her i landet

dele står der stadig væk nemlig i lovens § to stykke

nemlig at børnechecken skal udbetales selv om børnene ikke opholder sig her i landet jævnfør det princip jeg omtalte før om retten til at eksportere en social ydelse det er ikke sket igennem en konkret beslutning i det danske folketing eu har også bestemt at hvis der er et optjeningskrav som

vko indførte i to tusind og ti så skal man medregne de perioder som eu borgeren har opholdt sig i andre eu lande hvordan har de forskellige partier så tacklet det problem regeringspartierne og sf har uden kamp overhovedet valgt at lægge sig fladt ned for en henvendelse fra kommissionen om at vko loven er i strid med

eu retten med hensyn til optjeningsprincippet det er jo meget konsekvent i forhold til de partiers sædvanlige forhold til eu retten men det hænger altså ikke sammen med de mange løfter de har givet befolkningen om at medlemskabet af eu ikke ville få konsekvenser for vores velfærds og arbejdsmarkedsmodel hvis de skulle leve op til de løfter burde regeringspartierne og

eu om at respektere den lovgivning som et flertal i folketinget har vedtaget i to tusind og ti i stedet har de udarbejdet et lovudkast der bare retter ind efter kommissionen det hænger så til gengæld ikke sammen med deres egne politiske holdninger dengang de var

sammen med enhedslisten stemte regeringspartierne og sf imod vkos lovforslag fordi det var diskriminerende over for både danske og udenlandske statsborgere der ikke opfylder optjeningskravet om at have været her i landet i to år ud af tiende socialdemokraterne var også dengang enige i at børnechecken kun burde udbetales hvis børnene opholder sig her i landet men nu er man i regering og så har man ikke længere egne politiske holdninger de holdninger aflæses i eu retten

grådige arbejdsgivere til at trykke lønnen for de udenlandske arbejdere her i landet men det tilbud vil regeringen ikke tage imod

det kræver at de skal medvirke til noget som de ellers selv har rost nemlig at kravet om ordentlige løn og ansættelsesvilkår skal stilles til alle offentlige kontrakter med private virksomheder i stedet har regeringen

viklet sig ind i nogle frugtesløse forhandlinger med v og k der på deres side klart siger at de under ingen omstændigheder vil stemme for regeringens lovforslag medmindre der kommer et værn imod såkaldt velfærdsturisme hos venstre og de konservative kender hykleriet ingen grænser de kender eu reglerne ud og ind de har selv godkendt dem alligevel spiller de totalt overraskede over at kommissionen kan finde på at kritisere deres lov

i debatten har v og k gang på gang fremført at det aldrig har været intentionen at børnechecken skulle kunne sendes ud af landet det har de jo ganske ret i for det står i loven at det kan den som hovedregel ikke de har så bare glemt at fortælle vælgerne at deres egen lov fra to tusind og ti jo ikke ændrer på det faktum at børnechecken ifølge eu reglerne skal udbetales også til børn i udlandet

der pålægger regeringen at kæmpe for deres holdning på det punkt men så vil de ikke med den besynderlige begrundelse at vi

med eu retten men de samme partier har altså ålet regeringen for at den ikke ville tage et opgør med eu om børnechecken ligesom de har slået fast hvad sandt er

der kun er en instans der kan afgøre om noget er i strid med eu retten og det er domstolen mon ikke vi bare skal konkludere at også for disse hæderkronede japartier

utilfredsheden med eus indblanding i vores velfærdspolitik breder sig som en steppebrand i befolkningen som helhed og også blandt borgerlige vælgere det kalder man populisme hvilket jo også bliver demonstreret her i dag når v og k afviser et lovforslag som faktisk vil pålægge regeringen at rejse kampen i eu for nogle af de ting

k selv har krævet og når regeringen samtidig siger at det vil den rette sig efter hvis det bliver vedtaget

det er klubben af japartier der bærer hovedansvaret for den mere og mere frustrerede debat vi har i danmark om eu og velfærdsydelser de har jo ganske enkelt ikke fortalt sandheden om konsekvenserne af medlemskabet de har aldrig konkret forklaret hvor store beføjelser eu faktisk har fået til at diktere medlemslandenes regler med hensyn til velfærds og arbejdsmarkedsydelser nu ømmer de sig så over at sandheden er ved at gå op for befolkningen de skal altså bare lige huske at de blev advaret lige siden debatten om danmarks medlemskab er vi jo nogle der gang på gang har advaret om at det ville få konsekvenser for den danske velfærds og arbejdsmarkedsmodel ikke desto mindre afviser disse partier at kæmpe for at ændre i eus regler så denne indblanding ikke bliver mulig de afviser også at kæmpe for at danmark får en undtagelse eller et forbehold for eus regler på dette område så er

enhedslistens mening kun en ting tilbage hvis denne klub af japartier vil have bare en lille smule troværdighed i behold og det er at spørge befolkningen

som må vi selv stille et spørgsmål til ministeriet så de kan beregne konsekvenserne hvilket

er også enhedslistens holdning at selvfølgelig skal man ikke vedtage noget uden at kende de økonomiske konsekvenser

jeg tro når man kigger på de beregninger som ministeriet selv har lavet

de forskellige modeller der har været lagt frem og

er beskedent for nogle mennesker er tyve million kroner rigtig mange penge især for mig selv men